jeg skal meddele at de tre spørgsmål til finansministeren udgår af dagsordenen efter ønske fra spørgerne det drejer sig om de

to tusind og atten jeg skal samtidig meddele at de to opførte spørgsmål til energi forsynings og klimaministeren under nummer seksten og sytten af henholdsvis jens joel og lea wermelin udgår af dagsordenen efter ønske fra spørgerne spørgsmålene overgår til besvarelse onsdag den niende maj to tusind og atten derudover skal jeg meddele at de af jesper petersen under

onsdag den niende maj to tusind og atten jeg skal endvidere meddele at de af christian rabjerg madsen under nummer en og tyve og to og tyve opførte spørgsmål til miljø og fødevareministeren

ministeriet og spørgeren sluttelig skal jeg meddele at det af rasmus prehn under nummer fem og tyve opførte spørgsmål til

overgår til besvarelse onsdag den niende maj to tusind og

til justitsministeren af herre jan

der skulle give vælgerne indtryk af at et nej ville medføre at danmark blev smidt helt ud af europol

til at fjerne retsforbeholdet ville medføre at dansk politi ikke kunne bekæmpe grænseoverskridende

gerne fremhæve at da vi havde debatten i to tusind og femten var der jo ingen der reelt kunne garantere at danmark ville få en tilknytning til europol via en særaftale det nejet grundlæggende betyder

ikke vælger selv hver gang vi vil være med i noget det kan være europol pnr direktivet kræver det at kommissionen og de andre medlemsstater er indstillet på at have os med det er så selve konsekvensen af nejet

lykkedes det jo som bekendt at indgå en større aftale på rekordtid det er en aftale

indgået særaftalen betyder nemlig at dansk politi operativt næsten har lige så stor glæde af europol i dag

som da vi var medlem og når jeg siger næsten

skyldes det at der ikke længere er direkte adgang til europols databaser for rigspolitiet for udlændingekontrolafdelingerne og for pet dansk politi skal i stedet spørge via nationale eksperter svagheden i aftalen er som regeringen også hele tiden har sagt at danmark jo ikke får samme muligheder som de andre eu lande for at gøre information fra europol direkte tilgængelig for den enkelte patrulje og at politiet ikke kan integrere oplysninger fra europol direkte i analyseplatformen pol intel men det skal ikke lave om på og det har jeg sagt

mange gange og det står jeg gerne ved at det samlet set er en rigtig god aftale vi har fået

synes jeg nogen overraskelse at danmark fortsat søger nogenlunde samme antal gange i europols informationssystem

vi står i dag og det gør vi

det fremgår af rigspolitiets egne tal for første kvartal to tusind og atten både statsministeren og justitsministeren har jo tidligere begrædt at den enkelte danske betjent det vil sige otte tusind titusind betjente ifølge rigspolitiets vurdering ikke ville få adgang til en kommende europol app kaldet quest hvis danskerne stemte nej til at afskaffe retsforbeholdet i april to tusind og sytten det vil sige

en halv år efter folkeafstemningen om retsforbeholdet udtalte europols talsmand jan op gen oorth til radio24syv at det aldrig har været meningen at de enkelte betjente i europol landene skulle have adgang til quest

dette med at det kun er politifolk der arbejder med alvorlig og organiseret kriminalitet og terror der vil få adgang til kriminalregisteret

til radio24syv får ministeren en åbenbaring og erklærer i altinget den toogtyvende og sytten at fuldt medlemskab af europol ikke giver alle betjentene adgang til europols kriminalregister ministeren forklarer videre at det har givet anledning til misforståelse når jasiden har brugt vendingen den enkelte betjent fordi det kunne give danskerne indtryk af at det drejede sig om alle betjente jeg må forstå på ministeren at rigspolitiet også har fejlfortolket ministeren når de vurderede at otte tusind titusind betjente ville få forringet deres mulighed for at efterforske grænseoverskridende kriminalitet med en parallelaftale vil ministeren uddybe om det er rigtigt forstået at ikke alle betjente på gaden får adgang til europols app quest og kan ministeren svare mig på

været meningen at hver enkelt betjent altså hver eneste ansat betjent skulle have have den mulighed men de betjente der arbejder med området og så skal hvert land jo så afgøre hvilke betjente det er

den del hvor man kan kan stå med sin smartphone er vi jo

i øjeblikket så det er vi ikke en del af men det er fuldstændig rigtigt forstået at det aldrig

den store terror og topkriminalitet der

kan jo kun være sis og sirene der eventuelt kan indgå i det

vil ministeren ikke sige at det ikke er ret mange betjente der får adgang til den

jeg i her i danmark bliver vilkårene jo sådan at vi fortsætter ud fra den aftale vi har om at vi

danmark i to tusind og atten fortsat er med i europol samarbejdet og betaler til europol som hidtil så har præmissen om at retsforbeholdet var koblet til dansk politis fremtidige deltagelse i europol været falsk og kun været brugt af jasiden

jeg kan sige at sige

at op til folkeafstemningen i

vidste vi jo reelt ikke om danmark ville have en tilknytning til europol efter første maj

og så ved jeg godt at den her afstemning

en afstemning om europol men en afstemning om retsforbeholdet og så har folk nok tillagt det forskellig vægt det

alle politikere og alle partier og tænke

mening mon har været i den diskussion vi havde op til afstemningen

vigtigt for mig at sige at vi stod i en situation hvor

jeg er langt videre efter den afstemning

hvad vidste vi egentlig da vi stemte det tror jeg er det nærmeste jeg

jo sikker på at vi kunne få en aftale og der har man så bare været lidt dygtigere til at kigge i glaskuglen end

grunden til at vi har den her diskussion i dag er

er en risiko for at vi på et tidspunkt skal til en ny afstemning om eu også måske om ophævelse af forbeholdet vi hører i hvert fald på trommerne fra et andet regeringsparti at

vil jeg bare erindre om nu sagde justitsministeren at justitsministeren ikke rigtig kunne forholde sig til hvad folk lagde vægt på når de stemte

løfte sløret for meget at det som det konservative folkeparti lagde vægt på i hvert fald ifølge deres

som der står i den her artikel fra den treogtyvende november

tusind og femten på tv2dk for jarlov er det europæiske politisamarbejde

der vil jeg da også godt erindre justitsministeren om hvad justitsministeren sagde på demokratiets aften hvor man diskuterede de her ting da sagde justitsministeren dengang

altså vi er med og hvis vi stemmer ja så forbliver vi medlem men hvis vi stemmer nej

at danmark ikke er røget ud danmark har jo en god aftale med europol så må man

herre rasmus jarlov og jeg sagde dengang jo var rigtigt da vi sagde det

for nu stemte danskerne som de gjorde og så er der kun en ting at

hælene sammen og lytte til hvad danskerne har stemt og så så synes jeg det går jeg ud fra vi er enige om

har haft den opgave at lave den bedst mulige aftale for at vi får en supergod aftale så jeg

og bortforklare noget men vi er vel enige om at hvis man stemte nej så var det et nej og så gik vi i gang med at arbejde for

de fejl man begår og jeg jeg er næsten derhenne hvor det lyder som om at

erkender at der blev begået fejl under den

blev begået fejl når de konservatives formand sagde at vi ville ryge ud det er fakta hvad er det så for overvejelser det giver justitsministeren anledning til i forhold til kommende afstemninger

man kan skræmme danskerne til til noget som helst men jeg tror også at det er vigtigt at sige og det vil

jeg godt stå lidt fast på og det er ikke fordi jeg skal

enige om at det at vi sagde nej til retsforbeholdet jo havde en række konsekvenser så kan man har holdninger til om det er godt eller skidt

at vi så skulle have en aftale med europol bagefter var jo ikke noget

de facto er stillet ligesom det var før

stemte nej til det her

der synes jeg netop at de tal vi har fået fra rigspolitiet i forhold til antallet af søgninger understreger det altså toogtyvetusinde

og toogtreds søgninger i sytten mod treogtyvetusinde og tohundrede og toogtredive og seksten og dertil skal så lægges de søgninger som er foretaget med assistance fra folk som ikke er ansat direkte under os hvor mange det er ved vi ikke noget om men kan ministeren ikke godt se at

i hvert fald ikke den store betydning for europol fordi det vil kommissionen og staterne og europa parlamentet

mere roligt altså når jeg gik ind for et ja til den folkeafstemning

var det jo fordi jeg gerne ville sikre blandt andet europol tilslutning og så er der jo mange andre ting i de punkter der var til den afstemning men jeg vil bare i fællesskab med spørgeren glæde mig over at vi

kriminalitet end kollegaer i andre eu lande på grund af danmarks operationelle

det var jo ikke givet på forhånd da vi skulle i gang og det lykkedes jo som sagt kun på grund af stor velvilje og det er helt afgørende

vi har det her samarbejde og det er jeg rigtig godt tilfreds med og så glæder jeg mig over at det var muligt at forhandle

hvor jeg her og nu tænker at det har en betydning for

en bestyrelsespost og stemmeret og

afgør politiets indsats det tror jeg vi er fuldstændig enige om så er det klart at det jeg selvfølgelig

vi har talt om det her med at man står og kigger på

sin smartphone som det projekt

betyde at danmark ikke bliver en del af det der vil jo blive en forskel men jeg vil ikke

ved jo ikke konkret endnu

ligger for ellers lykkedes det jo at få så god en aftale

stort set

en masse teknikaliteter bag men hvis vi nu kigger på det

oplysninger som efterretningstjenesterne indleverer til eis systemet ikke være umiddelbart tilgængelige for personer som står ude i felten

vel må kunne forvente er at at man kan få en eller anden adgang til sis og så har man

smartphones og ipads men hvis man alligevel derfra skal videre til en kontorist et eller andet sted som så kan foretage det egentlige opslag hvor vedkommende henter de egentlige oplysninger så er spørgsmålet om det i virkeligheden er

et mellemled der gør tingene mere besværlige jeg er

det jeg ved ikke om om ministeren kan løfte noget af sløret for den der

jeg ikke svare på det kunne være rart at vide fordi det efterhånden

mytologiske dimensioner og jeg må indrømme at jo mere vi hører om det

blive umiddelbart tilgængelige for enhver betjent i danmark

i hvert fald får nogle konsekvenser for hvad det er for nogle informationer man

en drøftelse i ministeriet

og hvor vi diskuterede det her jeg tror måske det kan være meget godt

er status hvor langt er vi kommet og hvad sker der

interessant at vide hvor vi er henne i forhold til

ikke ser ud til at have flyttet noget på søgeviljen eller søgevilligheden at

det er svært at svare på synes jeg

en fælles interesse i at få afklaret hvad vores udfordringer er her og nu om er nogen reelle udfordringer på nuværende tidspunkt

en vis selvrefleksion over forløbet omkring folkeafstemningen og

en vis bondeanger

vil jeg huske de vise ord som justitsministeren er kommet med

lave nogen skræmmekampagne men jeg vil heller ikke lægge skjul på at jeg var alvorligt bekymret da vi diskuterede det i to tusind og femten for hvilken betydning ville det få hvis vi stemte nej så er det bare

dansk folkeparti var dygtige for man havde set i krystalkuglen

og det fik vi og det synes jeg vi skal glæde os over det

har ført en skræmmekampagne set i lyset af at dansk politi fortsat kan søge og har søgt

heller ikke i denne sal kunne vide noget som helst om hvordan det ville gå efter en afstemning det kunne vi ikke vide vi kunne håbe at kommissionen og parlamentet ville hjælpe os til at få en aftale men da vi gik hen og satte vores kryds i december så vidt jeg husker to tusind og femten

ude af europol så er jeg bare rigtig glad for at det lykkedes at forhandle en aftale hjem og derfor

dvæle så meget ved hvad der er sket for over to år siden for

vi havde en diskussion der kom et resultat og så tog regeringen jo arbejdstøjet på og fik lavet en aftale der gør at dansk politi fortsat har de muligheder de har

jeg forstår også ganske udmærket at ministeren ikke har lyst til

kigge bagud og dvæle ved fortiden som som jeg vist hørte det jeg tror der er mange

jasiden som har det fuldstændig på samme måde

på skeptikersiden hæfter os jo selvfølgelig ved at

så to gange inden for ti minutter har understreget at ingen

indrammer det egentlig ikke hele problematikken omkring skræmmekampagner

at man ikke vidste præcis hvad det her ville medføre

intensiveret kampagne for at udmale

en tekst der hed hjælp politiet med at optrevle pædofile netværk

jeg synes også at venstre havde en

selv om ministeren selvfølgelig ikke skal tages til indtægt for alle de her enkelte eksempler på skræmmekampagner

også lige at at margrete auken fra sf ligesom tog bundmedaljen om

set skulder ved skulder med de her mennesker

skal ikke stå her og redegøre for hvad andre partier har sagt og gjort og ment i en

at det jeg sagde tidligere var at

vide om vi kunne få en aftale altså vi er nødt til at sige at alle handlinger har konsekvenser og når man stemmer nej stemmer man nej til at blive en del af retsforbeholdet så har vi stemt nej til at kunne vælge selv så glæder jeg

og et parlament der faktisk gerne ville have os med så vi kunne lave en god aftale

hvad der ville ske hvorfor sagde man så ikke det hvorfor løftede man ikke sløret for den lille flig af tvivl der hedder

havde man jo ikke fra jasiden der var det jo fuldstændig definitivt at et nej ville betyde at en aftale var fuldstændig umulig bum basta der kunne

og der viste både den

have været lidt mere jordbundne og have sagt

men alt er sådan set tænkeligt jeg tror det det der provokerede rigtig mange mennesker inklusive nejsiden

det der med at stå skulder ved skulder nej selvfølgelig står dansk

ikke last og brast med enhedslisten i hele deres politik

under den valgkamp som der

tages til indtægt for hvad alle mulige andre partier som måtte mene det samme

gør jeg synes bare det er vigtigt at vi erkender over for hinanden uanset om man gik ind for et ja eller nej dengang at når man siger nej så er man ude

glæder mig bare over at viljen var

var kampagnen jo endnu mere intens

sammenlignes med somalia hvis vi stemte nej og der gik tingene

så kommer retsforbeholdsafstemningen og så jeg selvfølgelig også ind i fremtiden jeg ved godt at de tidligere spørgere har været lidt inde på det samme emne kan vi forvente den samme skræmmekampagne fra jasiden ved eventuelle kommende afstemninger hvor

argumenter der jeg vil bare sige at

jeg har haft dansk politik i mit hoved og mit hjerte hele vejen igennem og så glæder jeg mig bare over at når det er

vi trukket i arbejdstøjet og sikret den bedste aftale og vi har fået en supergod aftale dét

bekæmpe kriminalitet med borgerne skal jo kunne føle sig trygge i danmark

forstå at spørgeren med et obligatorisk dna register sigter til en ordning går jeg ud fra hvor der udtages dna materiale fra alle nyfødte eller løbende fra samtlige danskere for

ved fornyelse af pas eller lignende det vil være meget vidtgående

om respekten for privatlivets fred det følger af den europæiske

artikel otte at enhver har ret til respekt for sit privatliv og at myndighederne kun kan gøre indgreb i denne ret hvis det er nødvendigt i et demokratisk samfund for eksempel af hensyn til den nationale sikkerhed den offentlige tryghed eller for at forebygge uro uro eller forbrydelser det er justitsministeriets vurdering at et obligatorisk register for alle danskere næppe ville kunne gennemføres inden for rammerne af artikel

en række skriftlige udvalgsspørgsmål om lige præcis det emne og blandt andet bedt mig

om min vurdering af hvorvidt et obligatorisk register vil stride mod danmarks internationale forpligtelser så det vil spørgeren snart få et uddybende

efter en årrække med det her dna liggende har tyve procent

det er selvfølgelig interessant al den stund at

løbe risikoen for at blive snuppet i at lave

glædeligt så er der så en overvejelse om og det støtter vi helhjertet i dansk folkeparti at man begynder at udtage dna fra hele den danske befolkning som man har et fuldt dna register

noget som mange snakker om hele tiden altså vi skal gøre det præventive vi skal gøre det der virker vi skal gøre det før forbrydelsen opstår så må det være guds gave til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

positivt så er der diskussionen om menneskerettighederne og der synes jeg at det er helt fint at ministeren uddyber skrift

til folketingssalen men jeg synes bare det interessant at få belyst de positive effekter der er i det så derfor

slutte af med at spørge ministeren sådan oprigtigt menneskerettigheder til side forpligtelser til side kan ministeren

derfra og så til at sige

vil stille ministeren et konkret spørgsmål og det er i to tusind og fire havde man cirka to tusind

dna profiler i registeret i dag er der så

og otteogtyvetusind man har ændret på kriterierne for

vil ministeren sænke barren yderligere

mindre forseelse til end i dag

for at man får sit dna opbevaret i

det jeg reagerer imod her er den der konsekvente registrering af samtlige danske borgere

en drøftelse af hvor det snit skal ligge og det synes jeg da vi skulle gøre men det ved

halv års fængsel og man kunne så overveje

sætte den grænse ned det synes jeg i hvert fald ville

kunne ministeren tænke sig at sætte sit eget forskningskontor i gang med at regne på hvilke besparelser det har givet for retsvæsen politi kriminalforsorg

rent faktisk har en kriminalpræventiv effekt altså det at tyve procent begår mindre kriminalitet må jo være noget af en besparelse for vores fængsler for vores politi og hele retssystemet vil ministeren regne på hvor mange

godt ske at det sparer x antal kroner men det ændrer jo ikke på at menneskerettighederne sætter en bremse for at man kan gøre det for alle og så

skal til af kriminalitet den diskussion

jeg tror bare jeg vil sige at

min holdning er at det glæder mig at det er virkeligheden og det glæder mig at det er lykkedes at få så god en aftale med europol det er jeg rigtig glad for og stolt

jeg imponeret over jasidens evige evne til at finde på nye dommedagsfantasier der er jo ingen grænser for

os op imod eu systemet altså himmelen ville

danmark ville blive de pædofiles paradis der var ingen grænser for hvor forfærdeligt det

tænk hvis vi kunne finde på at trodse glastårnene dernede vi så den samme diskussion

om euroen hvor man også forsøgte at true danskerne altså vi kunne nærmest

endt som et nyt grækenland måtte man forstå

ydmyge og tage imod europæernes fine valuta euroen i stedet for at holde fast i vores egen krone vi så den samme diskussion

brexit hvor man med alle midler forsøgte

at hvis man ikke makkede ret over for eu systemet skulle

få kærligheden at føle det er jeg imponeret over evnen til at finde på den anden ting jeg må være dybt imponeret over

set i lyset af hvor umuligt det var at få en aftale om europol

jeg tage hatten af for ministerens embedsmænd de har jo gjort det umulige de har skaffet en aftale som hele jasiden nærmest mente det var fuldstændig umuligt at

det var slet ikke så ringe endda vi fik faktisk en aftale der stillede danmark

sørgede for at danmark i hvert fald ikke indtil videre er blevet de pædofiles

en rigtig fin aftale og det er

vil bare spørge ministeren kan ministeren

sige klart og tydeligt at dansk politi er fantastisk godt stillet med den aftale der

ude og så vælger vi ikke selv så er det andre der har valgt at sige i er velkomne

det ved jeg vi er fuldstændig enige om er godt og derfor mener jeg også at dansk politi er fantastisk godt stillet fordi

vi gjorde en god indsats fra danmarks side men også fordi de øvrige eu lande valgte at sige det her er så vigtigt

fra at have en fornuftig relation til europol findes

hvem skulle have en interesse i at sige at det der velfungerende land med et velfungerende

med til at grundlægge europol i sin tid

vi ikke være en del af da vi så havde valgt at sige

kom vi og sagde det vil vi alligevel gerne

så er det rigtigt at den sunde fornuft

så rådet hos kommissionen og de andre lande

meget meget vanskeligt og meget meget farligt for danmark

at aflyse eller bare afskaffe vores retsforbehold på den facon

hen fuldstændig uenig i ministerens præmis jeg kan forstå på det her svar at

i skal bare ikke være med den diskussion der har været om at danmark skulle ud er en diskussion der er skabt på den danske jaside for at prøve at få befolkningen til

man kan diskutere afstemninger og det her hundrede sytten gange jeg har sagt det mange gange i dag og

en gang til bare for at bekræfte den gode stemning nemlig at jeg glæder mig meget over at dansk politi har fået de her muligheder vi skal jo glæde os over at vi fik den aftale og at de andre lande sagde ja

ikke vil være med men kom bare med for vi skal

en aftale sammen for vi skal bekæmpe kriminalitet sammen det synes

i regeringens forslag til energiforlig eller mener ministeren ligesom vindmølleindustrien at det er uambitiøst og stiller den danske vindmøllebranche dårligere i konkurrencen om jobs vækst og investeringer

med hensyn til grøn omstilling regeringen lever jo med energiudspillet op til målsætningen om at halvtreds procent af danmarks energiforbrug

og tredive skal stamme fra vedvarende energi vi foreslår

danmarkshistoriens største havvindmøllepark som vil give

som vil forsyne ottehundredetusind husstande svarende til elforbruget i syv danske byer og lave en kan man sige grøn revolution derudover vil der i etableringsperioden blive skabt cirka otte tusind to hundrede arbejdspladser

i energiudspillet siger regeringen klart og tydeligt

og to og tyve vil gøre status og træffe beslutning om udbygningen af yderligere havvind det er jeg selvfølgelig meget tilfreds med

at spå om fremtiden særlig tolv år ind i fremtiden derfor mener vi også mest hensigtsmæssigt at vi tager en stocktaking kigger på det i

to og tyve og ser på hvordan vi investerer videre

hvis man hører vindmølleindustrien giver de også grundlæggende udtryk for at de mener at regeringen har leveret et ambitiøst energiudspil det samme gør dansk energi

det er regeringen vælger at planlægge mindre end halvdelen per år end det vi planlagde i det sidste energiforlig i forhold til etablering af

at andre lande har meldt ud hvor meget der skal opsættes holland eksempelvis har meget ambitiøse planer om tusind

og den danske vindmølleindustri siger simpelt hen at hvis man ikke kan få et klart svar fra regeringen om

men man kan få et klart svar i holland

at investeringerne rykker mod de områder hvor man er sikker på at der bliver satset på det

mig at høre ministerens kommentarer til for det er jo meget konkret når vindmølleindustrien siger at det er dejligt at regeringen har gode intentioner men hvis den ikke vil sige højt og tydeligt hvad de er og at der bliver noget at komme efter i danmark så kan man ikke investere efter det det er det der er problemet det er ikke størrelsen på den første pakke det der er problemet er

derfor har vi også sagt

med yderligere havvind

cirka energiforbrug

for vedvarende energi for havvind jeg synes personlig set

som en som er meget stor fortaler for vind og havvind

rigtig godt og det er som sagt det mest ambitiøse nogen regering nogen sinde

nogen sinde er foreslået men lad os holde fast i at industrien skal kunne investere

godt høre at de konservative er nogle af dem der har kæmpet internt i regeringen jeg kan også høre på jeres gruppeformand at man sådan set mener at der skal være tre vindmølleparker men kan industrien investere i tillid til det når de konservative siger at de egentlig ønsker det men regeringen ikke vil melde det ud altså hvad skal man rette sig efter skal man rette sig efter gruppeformanden eller skal man rette sig efter regeringen hvad skal man investere efter og hvordan kan det være at den danske regering ikke kan sige at de mener noget med ambitionerne for havvind

etablerede vi en stor park ved anholt hvor

er tre eller fire gange så høj som det sidste udbud vi havde og vores næste udbud regner vi jo med når ned på nul øre så teknologien

bliver meget mere effektiv det samme gør andre former for vedvarende energi så intentionen er altså at vi bygger danmarkshistoriens største park på de otte hundrede

samtidig med at vi screener yderligere områder svarende til ti millioner danske husstande og vi træffer en endelig beslutning om yderligere havvind og vores fokus på vedvarende

noget senere det det regeringen så siger hvis det udvikler sig og det er derfor man ikke

så forbeholder man sig jo også retten til at sige at

kommer mere havvind

vel det der er industriens bekymring

forbeholder sig retten til at blive klogere og så sige at de roligt kan

siger den konservative erhvervsminister egentlig kommer der mere havvind kommer der så meget som industrien ønsker

med ansvar for vores økonomi med ansvar for den grønne omstilling

man burde som socialdemokrat sidde og klappe i sine hænder og sige yes det lykkes søreme at lave grøn omstilling samtidig med at det bliver billigere at være virksomhed og være forbruger i

vi skrevet at vi tager stilling til yderligere havvind i to tusind og to og tyve det er megaambitiøst

aalborg kommune en og tyve million kroner og samtidig begrænser det kommunale selvstyre i forhold til kommunens muligheder for selv at disponere over indtægter fra parkering og derved kommunens muligheder for at løse lokale infrastrukturudfordringer

modregningsregler for parkeringsindtægter fortsat kan anvende betalingsparkering

trafikale hensyn det forslaget sigter mod er at undgå at kommunerne lægger finansielle hensyn til grund for det har aldrig været hensigten med kommunernes mulighed for at opkræve

og afgifter at indtægterne skulle gå til at opbygge likviditet eller finansiere kommunernes forbrug på andre områder i dag har en række kommuner især i de største byer meget høje indtægter fra parkering regeringen lægger derfor

i kommunerne gennem fastsættelse af bloktilskuddet er kommunerne samlet sikret finansiering til deres årlige udgifter nogle kommuner har så mulighed for at opnå en yderligere finansiering ved at opkræve penge fra bilisterne

både fra betalingsparkering og fra bøder denne ulighed mellem kommunerne vil de nye regler gøre

kommunen driver betalingsparkering og har gjort det før to tusind og syv og det er det er hele humlen i sagen kommunen opkræver også parkeringsafgifter derfor vil de nye strammere regler der fremover betyder mere ensartede vilkår for kommunerne også have betydning for indtægterne i aalborg kommune det vil være mere enkle regler hvor kommunen kan beholde tredive

af indtægterne som de kan vælge at bruge til at drive og investere i

ministeren svar på det her jeg synes at ministeren

det er temmelig irriterende at komme kørende i i bil og så skal man til at betale

er hvis det ikke er muligt at finde et sted

der er det jo så at der er nogle kommuner der tænker at vi

der er rigtig mange der gerne vil besøge vores by er rigtig mange der gerne vil handle hos os

er der mange biler der kører ind det er jo positivt på mange måder men det kan også give problemer i forhold til trængsel og problemer i forhold til at finde et sted at parkere der er det så at der

anspore folk til måske at gøre noget andet men måske også til at finansiere

er jo alt andet lige at fjerne noget af kommunens incitament til at gøre det her fordi de får færre penge ud af det selv

som de så kan bruge til at investere

meget svært ved at se hvordan ministeren får det her til

at det ikke er et indgreb i det kommunale selvstyre kommunerne har haft en mulighed for at gøre noget

yderligere at bekæmpe trængselen med og nu fjerner regeringen så nogle af de indtægter

ved at gøre det her hvordan kan en liberal minister forsvare et sådant angreb på det kommunale

parkeringsindtægter det

har været sådan at der har været forskel på de kommuner der har haft de her systemer før to

til at finansiere andre ting end de trafikale hensyn det er derfor at vi ændrer systemet laver det mere ensartet og sørger for at man stadig har et incitament til at kunne få lidt flere penge i kommunekassen som man så kan bruge til

netop har holdt en mobilitetskonference hvor

forudser at trængslen i de største byer

hundrede og ni og fyrre procent i de kommende år

virkelig en voldsom stigning i trængslen hvad er det regeringen forestiller sig

det at forhindre kommunerne i at gøre noget ved det

at opkræve betaling og beholde nogle af pengene selv ud over de penge som kommunerne kan beholde fra kommuneskatter

og bloktilskuddet så det er faktisk

at gøre noget det der har været problemet har været

som en pengemaskine i forhold til at bruge det til andre ting end de trafikale ting

kunne være med til at finansiere flere parkeringspladser og bedre faciliteter for kollektiv trafik cyklisme og andet der kan gøre at der er alternativer til det at køre ind i byen i bil eller at dem der kører ind i bil

få et sted at parkere medgiver ministeren ikke at når der bliver færre penge som indtægter her

har kommunerne mindre at gøre godt med i forhold til at løse

mens den her ordning har kørt for fulde drøn det medgiver jeg og det er ikke meningen at parkeringsafgifter skal være en del af at kommuner som for eksempel den vi står i lige i øjeblikket københavns kommune bare kan øge deres likviditet det har aldrig været hensigten at det skulle være sådan

det handler om at arbejde og det handler om at bidrage

ja i det hele taget at tage del i den helt almindelige danske hverdag og

folkevalgte rundtomkring i de enkelte kommuner selv kan beslutte om de vil

oprette et integrationsråd så vi giver kommunerne en mulighed

når det giver mening og hvis kommunerne vurderer at det kan understøtte den integrationsindsats som de nu ønsker at

i kommunen kommunerne har så samtidig

så det passer ind i det arbejde som man nu har på det her område

og heller ikke nogen særlige ansvarsområder i lovgivningen derfor synes jeg helt grundlæggende det er fint at

vi på den her måde giver mulighed for

interessenter der måtte være rundtomkring i de beslutningsprocesser der

tilhænger af at man når man kommer til danmark også selv tager ansvar

et absolut krav om at man selv

ansvar for at lade sig integrere så længe man nu

i landet altså at man tager landet til sig og der mener jeg sådan set at integrationsrådene er et vældig godt instrument som sagt

ikke nogen særlige beføjelser der er ikke nogen privilegier der følger med

i det danske samfund og den holdning deler jeg

fulde men noget af det jeg selvfølgelig bemærker er at

hvis man tager de her standardvedtægter

er lagt ud på officielle hjemmesider

at rådet skal medvirke til

er effektiv og sammenhængende at fremme etnisk ligestilling

integrationsindsats er effektiv i det ligger der jo egentlig også det at man lægger hele

over i hænderne på byrådet her byråd har i en integrationsindsats løs det og med det siger man altså også at dem der sidder på den anden side af bordet

familiesammenført

integrere sig det er udelukkende byrådet der

målt på hvor effektive de er til at integrere

som nogle gør her i her i folketinget eller hvis man går ind for som ministeren gør

så tænker jeg at det er noget tvetydigt så at have en forretningsorden der går i den stik modsatte retning

og for mig handler det ikke om at vi alle sammen går lidt ind imod midten og

misforstås det er ikke byrådets ansvar

få folk integreret det er byrådets ansvar man sige at give mulighederne og det er vores ansvar at give mulighederne det er jo blandt andet derfor at der er hvis man kigger på arbejdsmarkedet virksomhedspraktik sprogpraktik

altså integrationsgrunduddannelse og andet

i helsingør og nu skal vi så have et nyt det er lige blevet bestemt og der kan man kun stille op og

mener noget med integrationen

det er meget meget underligt at man vælger sådan en konstellation

medlemmer til at sidde i integrationsrådet

stod helt alene med det her venstre støttede at der skulle være et integrationsråd der blev valgt på den her måde det var rigtig rigtig ærgerligt men

om det her med integrationsråd og at man har den mulighed er noget der hjælper på integrationen

tage del også i den demokratiske proces når man kommer til danmark danmark er et demokrati og det er et demokrati hvor vi også har ligestilling så

det er faktisk helt afgørende at man

vigtigt signal jeg

rådgivende organ kan man sige i rådet for etniske minoriteter og jeg kan i hvert fald konstatere at

der sidder der der er medlem af integrationsrådene

det engagement der er så jeg vil svare ja og sige at det er positivt at de her råd

er det helt klare udgangspunkt selvfølgelig at man skal forsørge sig selv

tilgang der jo er i lovgivningen i dag vi har jo lige diskuteret

omfang krav om netop

for meget kort tid siden strammet reglerne for integrationsydelsen

man skal have et meget klart incitament og det vil sige

for netop at komme ud på arbejdsmarkedet så det meget hurtigt kan betale sig at arbejde i stedet for at være på offentlig forsørgelse og helt generelt

at man skal forsørge sig selv men et generelt

at alle udlændinge skal forsørge sig selv uanset hvilken baggrund

har fået meddelt deres opholdstilladelse på

uanset hvor lang tid de har været her eller uanset deres familiemæssige tilknytning til

sikre et eksistensminimum for mennesker der

midlertidigt derudover

også bliver peget på i spørgsmålet nogle restriktioner i forhold til de internationale konventioner men grundloven er altså en væsentlig spiller

kan jeg godt huske at den passus findes men men det jeg synes er udgangspunktet for mig

så kan man mene at den skal være stor eller lille jo bygger på princippet om at det er en national forsikringsordning og at velfærdsstaten dermed retter sig mod de danske

sådan har det faktisk været

lige præcis i det her spørgsmål er

sket en tilbagegang for jeg mener helt grundlæggende at den danske velfærdsstat er en national forsikringsordning

det vil sige at folk der kommer udefra ikke blot

til de offentlige ydelser men at man så selvfølgelig kan lave nogle særskilte regler men det der med at folk der kommer udefra per definition har ret til danske velfærdsydelser finder jeg er fuldstændig

om man bare skal have ret til alle ydelser når man kommer

vi er selvsagt jo presset på den front i og med at vi har

spørgeren også selv

det er i virkeligheden der vi samlet adskiller os kan man sige

stramme til på de her felter for jeg er ikke uenig i at man selvfølgelig har en forpligtelse til at forsørge sig selv når man kommer hertil men der er bare de her bindinger

skal forsørge en eller ej så ved jeg godt at

hertil skal

skørt er jo at eu borgere efter et antal år her i danmark har ret til sociale ydelser

jeg synes at det er en væsentlig og god debat

men altså igen og det hører jeg også der er en anerkendelse af vi er bundet ikke bare af grundloven og så kan man så diskutere de internationale forpligtelser og konventioner udover det men men de er der også men vi er altså også på lange stræk bundet af grundloven og det er

det jeg synes er problematisk i dag er at

åbnet velfærdssystemet op til at gælde europa og videre ud til at gælde verden og det synes jeg simpelt hen er

og en kilde til forargelse hver eneste gang og det gør man

man støder på det her problem

eu borgere der for eksempel hæver sociale ydelser altså

det være deres egne lande der har de sociale forpligtelser og så tager vi os

lovgivning og så var der endelig noget der var bundet op på blandt andet konventioner så der er flere niveauer i det her dengang

set bygget videre på nu her men altså hvis man vil gøre grundlæggende op med det her

er det altså ikke bare eu og konventioner man skal vende blikket mod så er det også grundloven

christian langballe har en stor glæde

efter min mening bare for at slå det helt fast

har kriminelle udlændinge jo selvsagt ikke noget at gøre i danmark og udlændinge der begår alvorlig kriminalitet skal udvises spørgeren spørger så til min

holdning til om det er muligt at indføre en ordning hvor udlændinge der dømmes for kriminalitet altid

det er ikke muligt inden for de rammer

vi kan og skal efter min mening selvfølgelig gøre alt hvad vi overhovedet kan for at

inden for de rammer som vi nu er bundet

otteogtyvende februar fremsatte et lovforslag for netop at skærpe udvisningsreglerne og med det lovforslag går

nedsat i forbindelse med bandepakken i sin tid

understrege den pointe at det jo netop er vores ambition at

hvis man begår alvorlig kriminalitet i danmark

selvfølgelig udvises af landet og det er en ambition som jeg ved at dansk folkeparti

det er også derfor at vi nu har fulgt op med med regler og et lovforslag på det her felt

et lovforslag som dansk folkeparti også bakker op om

at hvis de for eksempel begår voldtægt her i landet

fordi det åbenbart nu er op til domstolenes fortolkning jeg mener ikke at man griber ind i domstolenes afgørelser

folk der kommer her til vores land og som nyder godt af beskyttelse i vores land og efterfølgende betaler tilbage ved eksempelvis

hen at ifølge almindelige retsprincipper

regering der selv beslutter hvordan vi

kan få indflydelse på ens asylsag

opnå asyl at det så kan være at man skal opholde sig her i en periode

på et udrejsecenter førend man kan komme hjem til sit

det kan få indflydelse i dag

nogle praktiske omstændigheder med hensyn til udvisning det er et kapitel for sig og det tror jeg at vi kommer til ende med i det her spørgsmål men jeg mener at skalet bør være der sådan at domstolene som minimumskrav dømmer efter en lovgivning hvor det er skalet

at man ikke opnår asyl i danmark hvis man begår alvorlig kriminalitet

at vi har magtens tredeling herhjemme et grundlæggende princip i forhold til staten

ganske fornuftigt men det betyder da ikke at

domstolene har at dømme efter ligesom man har en strafferamme inden for hvilken man giver en bestemt straf

sige igen at det kan få alvorlige konsekvenser for en asylansøger at begå alvorlig kriminalitet

og den alvorlige konsekvens kan netop være at man ikke opnår asyl i danmark og det mener

crestwings projekt er blevet bevilget støtte fra forskel programmet og har siden to tusind og ti modtaget knap fjorten million kroner i støtte forskel var

finansieret forsknings udviklings og demonstrationsprogram forskel støttede eksterne projekter med fokus på en effektiv grøn omstilling af energisystemet på baggrund af den brede aftale om afskaffelse

finansierede forskel program forskel program i to tusind og sytten overflyttet til finansloven og programmet blev lagt ind under

til udvikling af nye energiteknologier ved de to nationale programmer henholdsvis innovationsfonden og

at vi fra politisk side ikke skal blande os i hvilke konkrete projekter eller teknologier der bedst løser vores udfordringer med at begrænse

bør i stedet være op til de statslige fonde at udvælge de mest lovende projekter der kan understøtte den grønne omstilling og sikre arbejdspladser i danmark for mig er det vigtigt at fremme forskning og udvikling af nye teknologier med energiudspillet har regeringen prioriteret at de statslige midler til forskning udvikling og demonstration af energiteknologi øges til fem hundrede og firs million kroner i to tusind og tyve regeringen ønsker efter to tusind og tyve at øge de statslige midler til forskning udvikling og demonstration af energiteknologi

det grønne lange slips derfor havde jeg jo selvfølgelig håbet på at der ville være lidt mere positivitet omkring det her jeg ved jo at ministeren selv har været oppe at se projektet og også har udtrykt positive bemærkninger

allerede er puttet fjorten million kroner i det

samlet set har puttet resten i så man er oppe på fem og tyve

hvis det ikke opfylder betingelserne for at komme ind under innovationsfonden eller

været med til at bestemme kriterierne for hvad det er

i forhold til et bølgeenergiprojekt så kan det her projekt jo lide skibbrud og hvis det virkelig er sådan at regeringen synes godt om alternativ energi og ren energi fra et bølgeenergiprojekt der både er godt for miljøet og kan skabe danske arbejdspladser

at ministeren ikke er mere positiv omkring det her

sikre at der er penge til forskning udvikling og demonstration

tror jeg altså at vi politikere måske nok er dygtige til mange ting men det at kunne fordele

synes jeg altså vi skal overlade til til mennesker med indsigt i det her det er jo derfor der er bestyrelser med

sekretariater som håndterer det og der er en politisk armslængde i forhold til det jeg har ikke mulighed for at gå ind og sige at lige nøjagtig det her projekt skal have penge jeg kan kun opfordre til at

lægger en ansøgning ind og hvis ellers projektet er levedygtigt og

det er den grønneste regering man har haft i

midler og det hedder bølgeenergi hvorfor er det

ministeren ikke er mere positiv over for det her projekt således at det kan blive gennemført når når man har lavet så meget at det bare mangler at blive testet

har ændret på det var en praksis som gjaldt under den forrige og forrige og forrige regering helt tilbage til

det har ikke ændret sig jeg har det sådan at hvis ellers det her projekt

jo kunne søge på lige fod med andre projekter og så må det være op til konkurrencedygtigheden og den og den faglige vurdering af projektets indhold

ikke som minister til sinds

og ledelse bevilge penge til det her det har jeg tillid til at

langt bedre til at vurdere end jeg er

tror på at bølgeenergi kan være en del af den danske energiforsyning ligesom vi kender det fra vind og sol der er rigtig mange der har prøvet det her og ministeren må da være enig i at det er vigtigt at vi får afprøvet nogle ting nu er der altså investeret rigtig mange offentlige midler plus private midler i det her og

det bliver gjort færdigt jeg er helt enig med ministeren i at at vi ikke når der er afsat nogle puljer

det og det fint nok men kriterierne er jo sådan skruet sammen at så bliver der ikke plads til at lave noget nyt og det er derfor jeg

skal laves bliver plads til at man også kan lave et forsøgsprojekt som det vi kender

der over årene at bevilget fjorten million kroner til det

fordi det har været og er forhåbentlig også på den længere bane et godt projekt men jeg kan ikke stå her i folketingssalen og sagsbehandle

man indsende en ansøgning og gøre det så godt som overhovedet muligt og så kan vi jo alle sammen håbe på at der så også bliver bevilget penge til projektet

kan videreuddanne sig og på den måde specialisere sig i forskellige grene inden for medicin sådan har det været i mange år jeg har ikke hørt nogen udtrykke ønske om

ændre på det men det kan være det er det jeg skal høre fra spørgeren i dag jeg har også i min ministertid

godkendt et nyt speciale i danmark nemlig i akutmedicin som længe har været et ønske

fra sundhedsstyrelsens side jeg mener også at den lægelige videreuddannelse er med til at sikre at lægerne har relevante kompetencer inden for deres speciale

specielt i kommentaren om at det giver

tryghed i forhold til den behandling man kan få

som patient grunden til at

det giver mening at man har forskellige specialer er at regionerne jo har organiseret sig med

sat en onkolog

som nu vurderer medicins effekt på alle specialer

fagudvalget altså

børnelæge som er specialist i

præparatet virker de siger at der er en effekt

til en bestemt type patienter

affejer formanden for medicinrådet

når ministeren nu mener at det giver tryghed

for patienterne at det er specialister der igangsætter behandlingen kan ministeren så leve med at det er en kræftlæge der skal beslutte hvilken behandling der skal være tilgængelig for neurologiske

at det er ministeren og at det er ordføreren selv der træffer beslutningen

samråd om spørgeren og jeg det betyder også at

blik for den faglighed der helt sikkert ligger til grund

fagudvalgets indstilling men vi har også vedtaget syv principper som samlet set skal iagttages medicinrådet har

er en ublu høj pris der er på området og derfor skal de syv principper ses i en sammenhæng selvfølgelig

speciallæger som ministeren i sit indledende svar roste for at sikre tryghed i behandlingen siger at det her præparat virker det er den faglige specialviden der kommer ind her

stemt ned af en læge som ingen erfaring har på det her område

om det er en tryg situation for patienter at det er en kræftlæge der vurderer hvilke behandlinger der skal være tilgængelige for neurologiske patienter

også har en forhandlingsmuskel i relation til at en medicinalvirksomhed ikke bare kan sætte ublu høje priser på præparater det være sig præparater på det her område det være sig præparater på andre områder

støtter at der skal være den her muskel til at sikre at man ikke bare kan sige en pris og

vurdering af et præparat herunder af effekt

er for nogle målgrupper af hvordan det skal tilbydes

underkende en faglighed det handler netop om at sikre fagligheden jeg kan også forstå at de nye faglige resultater der er kommet frem på det her område vil blive genstand for diskussionen i medicinrådet her

det når fagudvalget bestående af neurologer som altså ved noget om muskelsvind udtaler

de mener at de viser en signifikant og klinisk meningsfuld forbedring i den motoriske funktion for

sma2 patienter når de siger at det er den faglige vurdering er ministeren så tryg ved at formanden for medicinrådet går ud og siger at det

et fagligt grundlag at tilbyde

folketing har vedtaget og som jo grundlæggende også handler om at sikre at den her forhandlingsmuskel til at sørge for at en medicinalvirksomhed ikke bare kan opkræve en hvilken som helst pris for et præparat

flest mulige patienter til gavn de nye faglige resultater der er kommet og som spørgeren blandt andet også henviser til kan jeg forstå at medicinrådet skal drøfte på deres møde i slutningen af maj og

spørgsmål nummer en og tyve til miljø og fødevareministeren er også udgået det samme gælder

skal støtte renoveringer som er dyrere end nybyggeri formålet med den gældende renoveringsstøtteordning er at yde støtte i forhold til videreførelse af eksisterende alment byggeri generelt er det sådan at landsbyggefonden ikke går højere i en renoveringsstøttesags udbedrings og ombygningsudgifter

halvdelen af anskaffelsessummen for alment nybyggeri herudover kan afdelingen for egen regning beslutte forskellige vedligeholdelses og fornyelsesudgifter det beslutter boligorganisationen og det skal godkendes af kommunen sådanne arbejder blander landsbyggefonden sig ikke i lad mig også slå fast at det kun er meget sjældent at det kan være billigere at rive almene boliger ned og bygge nyt i stedet for at renovere det eksisterende byggeri her taler vi om særlige tilfælde med meget omfattende og nærmest uoprettelige skader for eksempel med miljøgiften pcb eller nedbrudt beton i den pågældende bygning i sådanne tilfælde indstiller landsbyggefonden bygningerne til nedrivning det er min klare holdning at vi skal bygge nyt

de nødvendige renoveringsarbejder nærmer sig eller overstiger prisen for nybyggeri heldigvis er det også sådan i langt

otte og tyve lejligheder så vi taler om mellem

og to million kroner for en renovering af en lejlighed det må ministeren da indrømme er fuldstændig vanvittigt selv om man siger

til den ordning hvorfor har man ikke planer om at indføre sådan

vi kommer over en vis procentdel så er det nybyggeri vi taler om

nogle støttebeløb fra landsbyggefonden til det det er kun til ekstraordinære renoveringer som er en følge af for eksempel konstruktionsfejl

jeg tror og håber på at det princip følges at man selvfølgelig ikke skal bruge flere penge på at renovere end man skal bruge penge på

den pris så vil ministeren sige

til landsbyggefonden hvis de så vælger at sige at de gerne vil bygge det her nyt fordi de ikke kan renovere det kan få de samme midler som de kan få ved en renovering for den opfattelse man

bedre kan betale sig fordi man får nogle støttebeløb fra landsbyggefonden

betale den resterende del af prisen

for organisationen bliver til en mindre regning selv om den samlede regning fordi landsbyggefonden betaler noget

til renovering og har ministeren så planer om at

til kl og bede kls medlemmer om at melde ind

hvor den her problemstilling opstår princippet må bare være

skal vælge en dyrere løsning fordi

noget af regningen bliver lagt et andet sted end hos en selv

større end den kunne være blevet hvis man bare havde revet ned og bygget nyt så jeg vil

vil jeg gerne lige advisere de ordførere der lige om lidt skal

førstebehandlingen af lovforslag nummer l to hundrede og tredive og hvorfor gør jeg så

forud for vores program

komme med i den debat

har kun ét spørgsmål tilbage fordi spørgsmål

fem og tyve til transportministeren også er udgået spørgsmål fire og tyve er til transport

og skagen således at broen

bliver hævet over elling å og der bliver etableret en

fyrre mellem aalbæk og skagen er to projekter der som sådan ikke har noget med hinanden at gøre jeg vil derfor tillade mig at besvare spørgsmålet i to

kommune i foråret to tusind og sytten afsluttet etableringen af diger langs elling å og vejdirektoratet har monteret jernplader på brokonstruktionen så vandet i elling å ikke kan løbe bagom digerne kommunen vejdirektoratet og nordjyske jernbaner er enige om at disse foranstaltninger vil kunne klare en klimahændelse svarende til den i efteråret to tusind og fjorten der skabte oversvømmelser i et større område af elling by der synes dermed ikke at være et akut problem jeg har dog bedt vejdirektoratet om fortsat at være opmærksom på udfordringerne ved elling å vejdirektoratet og

kommune undersøger derfor løbende om der er yderligere tiltag som der bør arbejdes videre med for så vidt angår spørgsmålets anden del om en to plus en vej mellem aalbæk og skagen kan jeg oplyse at jeg sidste sommer bad vejdirektoratet genberegne projektet hvor den tilbageværende tosporede strækning mellem aalbæk og skagen udvides til to plus en vej baggrunden var at frederikshavn kommunes borgmester under mit besøg i nordjylland gjorde mig opmærksom på at en to plus en vej mellem aalbæk og skagen ifølge kommunen kan bygges billigere end det vejdirektoratet var kommet frem til

at anlægsomkostningerne vil være lavere ved at foretage en række tilpasninger af projektstrækningen samtidig viser de foreløbige samfundsøkonomiske beregninger at der er tale om et fornuftigt projekt der er på nuværende tidspunkt ikke økonomisk råderum til at igangsætte nye infrastrukturprojekter jeg mener dog at det er et projekt vi skal have med i overvejelserne når vi politisk skal drøfte igangsættelse af nye projekter efter totusinde

jeg synes det er flovt der var en kæmpe oversvømmelse i to tusind og fjorten rigtig mange huse blev sat under vand i elling der var rigtig store skader på natur

etablere en en dæmning langs med elling å det man mangler er staten jeg har spurgt den tidligere har spurgt den nuværende minister på området

er hvad en smed ville kalde for noget klamphuggeri

jeg kunne jo også spørge ved ministeren hvornår

der kommer en oversvømmelse igen det her er jo altså nogle ting vi ser hyppigere og hyppigere på grund af klimaforandringerne

at det er flovt at man ikke laver det sådan når nu kommunen har investeret altså hvis man bare havde hævet vejen

det helt unødvendigt at kommunen skulle lave noget men nogen skulle gøre noget jeg synes det er flovt at staten halter så meget bagefter som den gør og jeg håber at ministeren vil genoverveje sin beslutning og sørge for at der bliver en ordentlig passage så det

lad mig minde herre bjarne laustsen om at det

der havde ansvaret for at man kunne have igangsat noget andet

de eneste der mangler er staten man foretager sig ikke noget som helst og nu siger man

sætte nogle jernplader på jeg synes ministeren skal genoverveje sin beslutning

de sidste ord i den her sag er

sidste gang jeg havde lejlighed til at spørge ministeren

og nu er projektet jo nede i en størrelsesorden på halvfems million kroner det må da gøre indtryk på

ansvarlige minister på det her område

mere end ti år siden det blev besluttet at den vej skulle etableres så vi behøver ikke at diskutere behovet for den

for den var på det gamle amtsprojekt

som herre bjarne laustsen hævder at den løsning ikke er god nok så er spørgsmålet hvorfor fik herre bjarne laustsen ikke sin partifælle i transportministeriet til at gøre noget mere

herre bjarne laustsen havde en partifælle i transportministeriet jeg tror det er sådan at herre bjarne laustsen fordi det er en regering af blå farve påstår ting om denne regerings arbejde som herre bjarne laustsen godt ved ikke er sandt og som herre bjarne laustsen ikke ville turde gentage hvis det var en partifælle der sad i ministeriet det synes jeg er ærgerligt

at man har én politik når der sidder én minister i stolen

ministerens eget forslag dengang jeg følger bare op og siger

men det måtte lade livet i forbindelse med den nye kommunalreform

det vil koste to hundrede og tredive million reelt set koster det kun halvfems million kroner at lave det hvornår er det så at man kan finde de her halvfems million kroner og få lavet den vej

er det ikke sådan at det er det samme projekt der er blevet meget billigere det er sådan at kommunen har gjort opmærksom på at det projekt som staten havde planlagt ikke behøver at være helt så fint vejen behøver ikke at

man kan godt have venstresving der og det gør at projektet bliver billigere derfor har den her regering jo afsat ekstra penge til infrastrukturinvesteringer efter to tusind og tyve hvorimod herre bjarne laustsens

kun har afsat penge til at der kan køre flere tog i danmark

om hovedvej fyrre spørgsmål fem og tyve er som jeg tidligere har nævnt udgået og vi er hermed færdige

lovforslag om hvordan vi i danmark skal implementere det såkaldte

fastlægger man retningslinjer for hvordan personer med syns eller

får bedre adgang til litteratur i form af lydbøger lydbøger og andre former for materialer ved at der gennemføres ændringer i blandt ophavsretsloven på baggrund af

det omfatter også den udveksling af materialer der sker på tværs

og i øvrigt andet beskyttet materiale i

er det selvfølgelig meget vigtigt og dermed også positivt set med

til litteratur for personer med syns eller

kan deltage med læsning og og viden på samme måde som personer der ikke har de her handicap samtidig

den danske implementering af det her op til at vi benytter direktivets muligheder for at fastsætte en kompensation til de rettighedshavere hvis materiale fremover gøres tilgængeligt for personer med syns eller

hvilket selvfølgelig også er væsentligt og hører helt inden for dansk ophavsretstradition

godt fordi det sikrer bedre muligheder for adgang til litteratur for personer med syns eller læsehandicap herunder

det gøres på en balanceret måde hvor der altså også tages hensyn til rettighedshaverne og den balance der er fundet i hensynet til de syns og læsehandicappede og rettighedshaverne synes vi er fornuftig i forhold til den måde lovgivningen gennemføres på på den baggrund kan

dansk folkeparti mener følgende om forslag l to

der vækker bekymring hos os og det bliver påpeget i høringssvarene alle former for tiltag der giver folk med

for at tilgå litteratur bakker vi op specielt da de her grupper er stærkt

have mulighed for de skønne oplevelser man kan få via litteraturen vi kender jo alle den fornemmelse når man har læst en god bog og hvordan man bagefter danner sig et godt indtryk i hovedet

vi i danmark har altid finde en løsning hvor vi prøver at tilgodese alle parter

hvor eu via et direktiv blander sig i noget der fungerer det er nu sjovt at hver gang noget fungerer i danmark skal eu

blande sig og tit fører det ikke noget godt med sig vi forstår godt at det vækker bekymring hos forfatterne og rettighedsindehaverne om de får en stor nok kompensation da antallet

er stærkt stigende samtidig skal der også være en kompensation til forfatterne og rettighedsindehaverne så de ønsker at producere litteratur både i tekst og tale som giver de syns

de samme muligheder som os andre samtidig

vi forstår også godt bekymringen hos syns og

de undrer sig over at kompensationen som forfatter og rettighedsindehaver skal have betyder at der kunne blive produceret

materialer og samtidig gør det dyrere at benytte sig af litteraturen da meget vil komme via de kommercielle tjenester og mindre via de gratis tjenester der findes i dag

vi vil samtidig opfordre ministeren til at indarbejde de kritiske bemærkninger fra høringssvarene

den lidt mere op og snakke om marrakeshtraktaten om dansk folkeparti mener det er fornuftigt at danmark gennem eu har ratificeret den traktat som faktisk løfter mulighederne for for syns og læsehandicappede på tværs af landene altså også andre

vi har jo et system i danmark der gør

formålet er at sikre en bedre adgang til værker og andre beskyttede emner for de personer der har et syns eller et læsehandicap det skal ske ved at det blandt andet gøres nemmere at fremstille litteratur i handicapegnede formater for både personer med syns og

og bemyndigede organisationer

en vigtig dagsorden for det er ikke rimeligt at lydbøger og e bøger kun i et meget begrænset omfang kan produceres til syns og

læsehandicappede når produktet er kommercielt tilgængeligt på markedet her har vi nogle helt særlige hensyn at tage

på den anden side har vi også nogle meget centrale hensyn at tage til ophavsretten

tages de bedst mulige hensyn til rettighedshaverne og jeg er glad for at kompensationsspørgsmålet er integreret i det her lovforslag for det er afgørende at vi finder en rimelig balance mellem hensynet til rettighedshaverne og hensynet

til de bemyndigede enheder og ikke mindst hensynet til de personer der har et syns og et læsehandicap det kan vi også læse i de høringssvar vi har modtaget om lovforslaget her der er mange hensyn og interesser på spil og vi skal sikre den bedst mulige balance når vi implementerer

direktiv derfor ser jeg også frem til udvalgsbehandlingen hvor vi kan drøfte høringssvarene nærmere til sidst vil

som blev vedtaget den syvogtyvende juni

den traktat har til formål at fremme adgangen til offentliggjorte værker for personer som er blinde synshæmmede eller på anden måde har et læsehandicap ifølge

to hundrede og fem og firs millioner blinde og synshæmmede på verdensplan kun adgang til mellem en og syv procent af verdens bøger i tilgængelige formater

og det burde egentlig kun kunne gå for langsomt med at få den her traktat omsat i dansk lovgivning hvor svært kan det være

tilsyneladende noget sværere end man umiddelbart skulle tro i hvert fald er det

lovforslag som skal udmønte det eu direktiv der bygger på marrakeshtraktaten umådelig kompliceret og indviklet for at være ærlig

der er afsnit jeg ikke fatter en brik af

og derfor er jeg selvfølgelig den eneste i kulturudvalget som har det på den måde

slet ikke at tale om andre der skal læse det der har det på samme måde at der er noget af det der simpelt hen virker som sort snak set med med enhedslistens briller burde en dansk opfølgning på marrakeshtraktaten opfylde to grundformål for det første bør den gøre det lettere for blinde og synshæmmede at få adgang til offentliggjort materiale i en tilgængelig og funktionel og funktionel form og for det andet bør rettighedshaverne sikres en rimelig kompensation i det

konstatere at det har høringsparterne lidt forskellige opfattelser af

en smule i tvivl for eksempel indeholder forslaget på side sytten et sammenfattende skema som næsten lyder for godt til at være sandt for heraf fremgår at forslaget og jeg citerer forventes at medføre et

af tilgængelige formater for personer med syns eller læsehandicap citat slut

plus mere ud til de syns og læsehandicappede men samtidig står der

citat som følge af administrative besparelser samt eventuelle begrænsninger af betaling af kompensation så tænker man hvis vi på den ene side får en masse mere ud for det er vel det der er formålet

på den anden side skal kunne gøres til

penge er der så nogen der kommer i klemme her

vi vil dyrke for selv om vi altså er vildt positive over for både formålet med marrakeshtraktaten

er der altså nogle spørgsmål som vi vil tage stilling til nu kan ministeren jo i sin svarreplik her i første omgang prøve at

videre til udvalgsbehandlingen det

også berøres i høringssvaret fra blindefonden nemlig hvor hurtigt det her forslag kan vedtages og træde i kraft i dag skriver vi den anden maj ifølge regeringen skal forslaget træde i kraft den ellevte oktober

jeg går ud fra at det så betyder at det skal vedtages inden folketinget går på sommerferie om tre og tredive dage inklusive weekender kristihimmelfartsferie og pinseferie så kan folk selv regne ud hvor mange arbejdsdage der er tilbage det spørgsmål som selvfølgelig rejser sig og

straks vil stille direkte videre til ministeren

for ligesom at prøve at finde sammenhæng eller forståelse eller hvad det nu var man skulle finde i det her

det er åbenbart svært tilgængeligt når det er en traktat overføres til

jeg vil lade være med og så håbe på at jeg ikke får ubehagelige spørgsmål i den retning

vil gerne sige at formålet er fremragende syns og læsehandicappede er udelukket fra meget information hvis ikke de bliver hjulpet så langt det

er muligt derfor er det et godt og rigtigt forslag at

have et sådant handicap med at tilegne sig viden

og vi bør i øvrigt altid være opmærksomme på at handicappede bliver hjulpet på vej så langt som det er muligt så på den baggrund

rigtig glædeligt at vi behandler en lov der i dag skal implementere det

noget af det gode når verden går sammen om at sige hvordan vi kan gøre det bedre

pressede lidt på i europaudvalget omkring danmarks støtte til

vi med den her traktat og med eus

et område for borgere på tværs af de europæiske lande og med traktaten også ud over europas grænser

mulighed for at folk med syns og læsehandicap faktisk får bedre mulighed for at få adgang til litteratur

så er det jo som som andre ordførere

jeg studsede også over det skema som herre søren søndergaard var inde på omkring meget mere men ikke nogen konsekvenser rent økonomisk

kan ramme det men alt i alt når jeg har læst høringsnotatet og også set ministeriets svar så synes jeg også at man har prøvet at gå ind og have en forståelse for de bekymringer der er og prøver at finde løsninger på det

tage de sidste knaster op der er i nogle af høringssvarene og

ligesom alternativet også støtter op omkring l tohundrede

når man nu tænker på at sådan en dreven politiker som søren søndergaard man

har været i politik i en del år stiller sig op på talerstolen og siger at der er noget af det her

ikke fatter en brik af sætter det så

drevne politikere faktisk ikke forstår hvad tænker ordføreren

måde som som ministeriet har tilrettet

så vil jeg bare gerne igen minde dansk folkepartis

det her altså er en international traktat som eu har ratificeret

en anti eu dagsorden og se på hvad det her går ud på det er en international traktat

hvis man har noget der fungerer i dag og det sker tit i danmark

så tænker vi jo bare hvad er det lige der sker

der er et internationalt perspektiv i den så vi ville stå med de samme udfordringer som vi gør

i stedet for at forholde sig til den traktat som vi egentlig snakker om marrakeshtraktaten som løfter på tværs af landene i verden

fordi den går på tværs af landegrænserne

hele tiden været vigtigt for sf at vi forbedrede de blindes adgang til læsematerialer

udspringer af skabes der en lovramme der gør det muligt for biblioteker og lignende organisationer at lave og formidle tilgængelige formater af bøger og andre trykte værker samt at dele disse kopier over landegrænser med andre lande der har ratificeret traktaten det er rigtig positivt at marrakeshtraktaten skaber mulighed for at sikre øget tilgængelighed til gavn for blandt andet syns og læsehandicappede på tværs af europæiske lande forslaget handler om en undtagelse fra de almindelige

for en ganske smal målgruppe nemlig de syns og læsehandicappede som udgør en lillebitte del af det samlede marked i europa det er denne gruppe marrakeshtraktaten søger at hjælpe faktisk er det hele formålet

er bekymret for lovforslaget og finder det ubalanceret faktisk mener de at forslaget vil ende med at give adgang til færre værker i tilgængelige formater det er et problem hvis forslaget betyder at for eksempel blindefonden vil skulle ophøre med at producere e bøger til syns og læsehandicappede det er ikke meningen med traktaten og her er det vigtigt at vi får afklaret rækkevidden af blandt andet § sytten c som er i direktivet i betragtning

direktivet fremgår det at hvis en rettighedshavers skade er minimal bør der ikke opstå nogen pligt til at betale kompensation skulle det være relevant har rettighedshaver bevisbyrden til at bevise at en skade i så fald er mere end minimal da markedet for læsemateriale er meget meget minimalt

vil en eventuel skade dog aldrig føre til en pligt til at betale kompensation

det er også positivt at det kommercielle marked ikke skal afsøges for tilgængeligt materiale hvilket netop er centralt i direktivet i modsat fald ville det i praksis betyde at syns og læsehandicappede

adgang til læsemateriale så vi er i udgangspunktet positive over for forslaget det var det jeg

nogle af de uklarheder som blindefonden

det er også noget af det vi har rejst både

i forskellige samråd med

og det vil vi have afklaret i udvalgsbehandlingen

vi positive over for § sytten d der klart siger at reglerne ikke finder anvendelse hvis skaden for ophavsmand er minimal det vil sige

materiale til blinde og synshandicappede

efter en proces der har været meget teknisk og jeg synes sådan set det er fair nok at sige fra talerstolen at noget er ret teknisk

det virker til at vi er ved at lande på rette sted

være mener jeg godt vi kan finde løsninger på i udvalgsbehandlingen

eu samarbejdet med lovforslaget indføres marrakeshdirektivet i dansk lov det er en international aftale som eu har tilsluttet sig

handler om at gøre det lettere at producere indhold til personer med syns og læsehandicap når direktivet er gennemført

gøre det nemmere at producere og distribuere indhold til personer med læsevanskeligheder en af vores vigtige roller i folketinget er at sørge for at personer med handicap har bedst mulig adgang til de samme goder som personer uden handicap personer med læsebesvær skal have rig mulighed for at få adgang til det samme indhold som er så let tilgængeligt for os andre der ikke har læsevanskeligheder og med marrakeshdirektivet har vi mulighed for at samarbejde internationalt om så vigtig en sag det bakker vi selvfølgelig op

det er jo en international traktat

rejser eu spørgsmål

specielt at gøre det her til noget eu positivt

hvis danmark ikke var medlem af eu og vi havde underskrevet marrakeshtraktaten kunne vi bare selv implementere den

ikke nødvendigvis eu der behøver

danmark tilslutter sig internationalt verden er jo

så er der også nogle udfordringer

det i forhold til direktivet

var relevant lige at nævne at der er fordele ved eu samarbejdet det er rigtigt nok

at vi implementerer marrakeshtraktaten i

dansk lovgivning kunne vi ligesom takke eu for det synes jeg da ikke

ikke noget særlig positivt ved eu

nu går vi så den omvej der hedder eu det gør det hele lidt mere besværligt og det kan man have forskellige holdninger til men

der også er noget positivt ved eu samarbejdet så

at vi har en marrakeshtraktat og så er der et direktiv som vi

det der er problemstillingen som vi har brugt rigtig meget tid på at diskutere og har haft gode diskussioner om og som gør det lidt teknisk kompliceret er

også inden for eu medlemsstaterne på hvor godt og hvor dårligt man gør det her vi har

gerne har villet beholde så vidt som overhovedet muligt uden at man af den grund kommer direkte i konflikt med det som det her direktiv handler om

balancer der gør at vi implementerer direktivet men samtidig fastholder de gode ting i det aftalebaserede system som vi i vidt omfang har i danmark så på den måde kan det jo lade sig gøre med gode viljer og alt mulig andet at få tingene til at hænge sammen og det synes jeg er lykkedes

også gerne sige i forhold til udvalgsarbejdet at hvis der er yderligere ting som skal belyses eller opklares så står vi selvfølgelig til rådighed

helt generelt er det jo sådan at

på verdensplan og med syns og læsehandicap i en anden situation end vi andre gør fordi en meget meget meget stor del af verdens tekster er låst simpelt hen fordi de kun findes i et format som

mennesker med funktionsnedsættelser ikke har adgang til dem

hvor man ikke kan få adgang til at læse de bøger der skal læses eller det indhold som skal læses

en helt normal dagligdagsting for mennesker med funktionsnedsættelser hvis man gerne vil have en opdateret rejsebog

være problematisk at finde ud af hvad man

det forslag som er fremsat her efter mange forberedelser skal altså være med til at forbedre situationen forbedre de retlige rammer for fremstilling og udveksling af litteratur i handicapegnede formater

altså ikke kun i danmark men også uden for landets grænser

rettighedshaverne ikke sige nej til at handicapegnede formater stilles til rådighed for personer med syns og læsehandicap og det synes jeg er et stort fremskridt reglerne her kommer ikke til at være særlige for danmark men kommer jo til at gælde også i alle andre lande i eu og alle andre lande som har ratificeret marrakeshtraktaten også selv om de ikke er medlem af eu

værdi når vi taler om grænseoverskridende udveksling af tilgængelige formater blandt andet fordi de ensartede regler smidiggør det internationale samarbejde prisen for det kan være at det er ret kompliceret og teknisk at få det formuleret på en måde som gør at man faktisk kan navigere i det samtidig vil det her også betyde at nota og andre aktører ikke længere først skal afsøge markedet før der laves et handicapegnet format det tror jeg vil mindske

organisationer som servicerer personer med syns og læsehandicap og jeg tror også at det vil kunne være med til

mennesker med funktionsnedsættelser her skal selvfølgelig afvejes imod hensynet til rettighedshaverne som har skabt den litteratur og de værker

det direktiv som lovforslaget her bygger på giver kun begrænsede muligheder for at tilpasse reglerne til danske forhold hvilket ellers var noget af det som

vi fra dansk side ønskede os under forhandlingerne og kæmpede ret meget for men til gengæld

blev der altså i det endelige direktiv indsat en mulighed for at man under en række forudsætninger kunne give en kompensation til rettighedshaverne det er faktisk noget vi har kæmpet os frem til lovforslaget her lægger så op til at den mulighed udnyttes inden for de rammer som direktivet tillader derfor bliver systemet altså at enten indgås der frivillige aftaler imellem for eksempel nota og rettighedshaverne og så sker der betaling på den måde eller også kan nota vælge selv at producere de handicapegnede formater og så træder kompensationsreglerne i kraft jeg glæder mig til den videre behandling i udvalget og jeg vil sige

at vi kan blive færdig med det her inden sommerferien men det vil jo vise sig der

at der skal arbejdes videre med noget besvares spørgsmål

jo fornemmer at der er en bred opbakning til inden sommerferien

for besvarelsen og gennemgangen af

udvalgsarbejdet er den såkaldte

hvordan der kan undtages

er den indarbejdet i direktivteksten men ikke indarbejdet i den danske lovtekst og jeg

hvilke overvejelser der ligger bag det fra

gerne have og det kan jo gerne komme via et skriftligt svar jeg forstår at

af betaling af kompensation

og anvendelige materialer for de synshandicappede

det er lige præcis den modsætning som jeg godt vil bede ministeren om at sætte ord på altså hvordan kan vi få begge dele på en gang det lyder næsten som noget der er opfundet i moderniseringsstyrelsen men altså

dette bliver implementeret i samtlige eu lande

vil vi simpelt hen få et markant løft i tilgængeligheden til det her materiale

får simpelt hen løftet andelen af materiale som bliver tilgængeligt for mennesker med funktionsnedsættelse

sådan læser jeg det med at der vil blive en større tilgængelighed i forhold til

der bliver adgang til i forhold til

og betalingen altså at det skulle blive billigere vil jeg også meget gerne

at det hænger sammen på den måde men det vender vi tilbage til og jeg skal nok sørge for at vi kommer hurtigt tilbage så det kan komme med i

for jeg forstod ministeren på den måde

det jo ikke regeringens ansvar så må folketinget tage den på sin kappe så

vil fremgå af folketingstidende DK

møde ud over at sige tak til alle for dagens indsats i folkestyrets tjeneste folketingets næste møde afholdes i morgen torsdag den tredje maj to tusind og atten klokken ti